så skal jeg meddele at spørgsmål nummer ni og ti

af orla hav til økonomi og indenrigsministeren udgår efter ønske fra ministeren spørgsmålene overgår til besvarelse onsdag den tredivete januar

af herre rasmus vestergaard madsen fra

af professor i miljøret ellen margrethe basses udtalelser i artiklen ny udfordring for regeringens lindholmprojekt

sikre at der foretages en konsekvensvurdering for natura to tusind området hvor lindholm ligger forud for etableringen af det nye udrejsecenter

mod enhver beslutning som kan føre til at man i danmark udviser flere kriminelle udlændinge og derfor

jeg først og fremmest understrege at beslutningen om at etablere et udrejsecenter på lindholm

og rigtig beslutning de udlændinge som bliver placeret på lindholm er udlændinge som har gjort deres yderste for at sikre at de ikke er ønsket i danmark

skal de udsendes så snart det bliver muligt når det er sagt er selve projektet med at etablere udrejsecenteret i sin vorden når det er nærmere beskrevet

der blive taget stilling til om det kræver en vurdering efter naturdirektiverne regeringen vil selvfølgelig sikre at der bliver foretaget de vurderinger herunder natura to tusind vurderinger som lovgivningen kræver inden udrejsecenteret

kan etableres og for god ordens

jeg minde om at ganske vist

er lindholm som navnet antyder en ø men det er ikke en øde ø

dtus institutioner jeg har også bemærket at den professor i miljøret som spørgeren henviser til i en artikel

berlingske som i øvrigt er grundlaget for den artikel på drdk

det ikke sikkert at man skal lave en vurdering det er for mig at se en en vigtig nuance som som spørgeren så ikke lige nåede at få

hvis lovgivningen kræver at der skal laves en vurdering så bliver der

asylansøgere ud på lindholm ikke kun er en tåbelig idé men det er også et

meget meget dyrt projekt som regeringen her har sat i gang

præcis ligger i et natura to tusind område som jo altså er underlagt eus naturbeskyttelsesdirektiv

der er særlige fuglearter herunder havternen som yngler på lindholm og som danmark over for eu er forpligtet

havternen i forvejen truet af truet af menneskelig aktivitet det der kommer til at ske hvis jeg forstår regeringen rigtigt er at der

set skal bo hvad der svarer til en

man driver forskningsø på i dag

og dermed jo også i det område hvor hvor havternen havternen yngler og påvirke det liv

som havternen og andre

der ikke er berørt af aktiviteterne som skal finde sted på lindholm fremadrettet og det er selvfølgelig noget af det som skal tages med i betragtning når og hvis man skal se på sådan en konsekvensvurdering så selvfølgelig

også indgå i en eventuel vurdering

til selve indretningen af lindholm men naturligvis vil

danske befolkning om hvornår der vil blive udpeget

en bygherre som vel må få de tegninger som skal ligge til grund

gør jeg antager at når spørgeren stiller spørgsmål

hvornår denne bygherre udpeges og hvilken statslig myndighed

skal være bygherre på etableringen af udrejsecenteret her det vil være sådan at hvis hvis projektet er omfattet af miljøvurderingsloven og der er tale om en statslig bygherre

som er den kompetente myndighed og hvis der er tale om

en truet ynglelokalitet for en vigtig fugl som vi også er forpligtet til

afviste asylansøgere skal hegnes ind på øen og altså ikke kan bevæge sig rundt vil ministeren selvfølgelig sørge for at der sker en en konsekvensvurdering af projektet og af om den her mindre landsby vil have betydning

for fuglenes fuglenes levemuligheder

de kræver at der foretages en konkret væsentlighedsvurdering og eventuelt en konsekvensvurdering før

man sådan begynder at sætte aktiviteter i gang og de vurderinger

vise om etableringen af sådan et udrejsecenter vil påvirke natura to tusind området det har hverken jeg eller spørgeren kompetencerne til at bedømme så det må vi hellere overlade til til

dispensationer til at anvende pesticider det er det ikke sådan helt generelt

og det har det heller ikke været i det her konkrete tilfælde det ved spørgeren også godt det er miljøstyrelsen som har givet

sket på baggrund af en konkret faglig vurdering efter reglerne i pesticidforordningen miljøstyrelsen følger en stram dispensationspraksis og de giver kun en dispensation hvis der kan vises sikker anvendelse for både mennesker og miljø

krav om at der ikke må være blomstrende afgrøder på marken i det efterfølgende år eu forbud mod udendørs anvendelse af neonikotinoider forhindrer ikke at der kan gives sådan en dispensation miljøstyrelsen har som led i den almindelige procedure for behandling af dispensationsansøgninger bedt institut for agroøkologi på aarhus universitet dem vi kalder agro i daglig tale

hvorvidt der findes alternativer til den ansøgte anvendelse og agro har vurderet at der ikke er godkendte alternative midler eller andre metoder i forhold til bejdsning af roefrø som kan sikre roer mod de pågældende insektangreb det er miljøstyrelsens samlede faglige vurdering

af roefrø med en lav koncentration af neonikotinoider ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø eller sundhed med de fastsatte risikobegrænsende

med sagen at gøre som så svarer politikerne har besluttet at det skal være muligt at søge dispensation vores opgave var i denne sammenhæng at foretage en saglig landbrugsfaglig vurdering samtidig med at det er vores tilgang at være loyale overfor dispensationsmuligheden uanset hvad vi selv skulle mene om sagen en miljøvurdering var ikke en del af vores opgave

det rent landbrugsfaglige

hvert fjerde år når man ser på hvad sukkerroeproducenterne anbefaler

jo kan medføre at der så med tiden opstår flere insekter som

overleve på den bedrift hvor man har et så dårligt sædskifte jeg kunne godt tænke mig høre ministeren

landbrugsfaglige vurdering der er foretaget i sagen

at det er det landbrugsmæssige som som har været vægtet og ikke

også burde vurderes når man vil gå ind og give dispensationer til at anvende giftstoffer som eu ellers har forbudt jeg synes det er

godt høre ministeren om om det er korrekt at

det er denne landbrugsfaglige vurdering som har været vægtet allerhøjest i den vurdering der er blevet givet

den her dispensation går jo på en vurdering hvor man siger er der nogle alternativer

at være værre for miljøet risikerer de at have et værre aftryk på på miljø på sundhed og potentielt også på drikkevand og så går man ind og siger hvad er mest hensigtsmæssigt at bruge her og kan vi minimere de risici der er forbundet med det på en tilfredsstillende måde herunder

blomstrende efterafgrøder herpå

altså stadig væk bierne og og blomsterne som som har en

normal praksis er det her noget vi vil se

der komme de her dispensationsansøgninger så man

sprøjtningen er det det vi kan forvente det vil jeg

som politikere og dermed at en tilsidesættelse af den faglighed som jeg synes man bør sætte

at det er miljøstyrelsen som vi skal spørge om

er en ansvarlig dispensation i stedet for at vi

ikke har den fornødne indsigt i anvendelsen af pesticider og hvordan man begrænser disses potentielle skadevirkning skal foretage den vurdering jeg synes det er klogt at vi beder miljøstyrelsen om det og jeg synes det er fint at man har en restriktiv praksis for

miljømæssig vurdering inden

landbrugsfaglige vurdering som som har været vægtet meget højt og jeg synes det er dybt beklageligt hvis det er sådan at

en praksis i danmark hvor det er meget nemt at opnå dispensationsmuligheder vi havde jo sagen om raps

endte med at der ikke blev givet dispensation og det er jo derfor der er en vis interesse om

jeg skal nok oversende et skriftligt svar om hvordan proceduren er hos miljøstyrelsen

helt ærligt vi skal være glade for at vi har kloge dygtige veluddannede mennesker siddende i vores fælles miljøstyrelse her i landet som altså tager den her vurdering alvorligt og sikrer at vi ikke anvender den her type produkter på en måde som som er skadelig og som sikrer at vi ikke vi udsætter vores bier for risici

også haft en debat i folketingssalen om det og

som håndterer de her ting og jeg skal gerne svare på hvordan man gør det konkret

der bliver kun givet dispensation hvis der kan vises sikker anvendelse

derudover en forudsætning at der ikke findes andre rimelige metoder som det hedder til at bekæmpe en konkret fare for eller trussel mod planteproduktion eller økosystemer det vil i praksis betyde at der ikke er andre effektive behandlingsmuligheder en dispensation er som vi talte om

spørgsmål en faglig vurdering foretaget af miljøstyrelsen hvor der også indgår en landbrugsfaglig vurdering af alternative behandlingsmuligheder herunder om der er risiko for resistens ved brug af disse alternativer det er derfor ikke økonomiske interesser der er afgørende men det er en konkret faglig vurdering som er lavet af miljøstyrelsen med input

institut for agroøkologi aarhus universitet som vi også talte om før som en del af den stramme dispensationspraksis stiller miljøstyrelsen nu flere krav i forbindelse med dispensationen som skal beskytte bierne og andre bestøvere

krav til såningen og til de efterfølgende afgrøder på marken for at beskytte bierne mod at andre planter bliver forurenet med støv fra såningen og mod at eventuelle rester af bejdsemidlet i jorden skal påvirke bierne i den efterfølgende afgrøde institut for agroøkologi

aarhus universitet er enig i miljøstyrelsens vurdering og de skriver i deres bidrag til vurdering

en anvendelse på en ikke blomstrende afgrøde hvor der på de pågældende marker ikke må sås blomstrende afgrøder som efterafgrøde eller i det kommende år må betragtes at have noget nær ingen effekt

at der ikke var rapsjordlopper hvert eneste år men der var jo også en økonomisk vurdering

være rart at få en en besvarelse via et skriftligt spørgsmål

var man kommet frem til samme konklusion hvis det nu var et potentielt tab på fem hundrede kroner per hektar om året måske ikke her opgør man det til at det

kan være et tab på på mellem to tusind

og to tusind fem hundrede kroner per hektar

da ret sikker på at økonomien når man tager den her landbrugsfaglige vurdering

hvad det er for nogle konklusioner

der er forskellige holdninger til hvad det bedste sædskifte

mit indtryk at der er nogle roeavlere som virkelig kører den til grænsen og dyrker roer hvert tredje år

se at der er forskere som egentlig anbefaler at der skal skal være et sædskifte som er mere varieret og

antallet af insekter i højere grad kan holdes nede

skal vurdere om sprøjtning og brug af

der burde være en bredere landbrugsfaglig tilgang til det og jeg mener at der er rigtig mange ting som kan løses

det som økologerne har vist så kan ministeren ikke se at det i den her sag ser ud som om

kan jeg godt anerkende det jeg er dog matematisk student om end det er temmelig mange år siden i forhold til det her med

som også kommer over men altså

sådan set rigtigt at det allerede er en del af landbrugspraksis at i roer

flyvende insekter som som det ikke beskytter imod på

jeg vender tilbage med med et mere detaljeret

til at stå der hvor naturen bliver taberen

værdi i vores landbrugssektor kan opgøres

nogle værdier som bliver skabt fordi vi har insekter ude i vores frie natur både dem der holdes i kasser og dem der lever

miljøinteresserne ikke varetages

samfundsmæssige værdi af bestøverne

det er altså en af de væsentlige forudsætninger for at at vi har liv her på på planeten så det tror jeg ikke man skal gøre op i i penge det er sådan set min min grundindstilling til det og den

spørgeren deler i øvrigt men altså når man fra

forskernes side siger her at der noget nær ingen

og andre bestøvere så læner jeg mig altså op ad det i stedet for en

er helt sikkert

at den her sag viser at der er al mulig grund til

nogle kemikalier og sprøjtegifte man bruger i landbruget og her har vi altså at gøre med nogle sprøjtegifte som har vist sig at være yderst skadelige over for vores

følge op på det her og vi vil komme med et par ekstra spørgsmål

men sådan bruger vi dem jo ikke vi bruger jo ikke neonikotinoider som sprøjtegifte for det er forbudt miljøstyrelsen kan give konkrete dispensationer

nogle foranstaltninger for at sikre at det ikke udgør en risiko for vores bestøvere så hele den der snak om at uha det er nogle farlige sprøjtemidler

herunder oplyse om han finder det rimeligt og

i overensstemmelse med lovens intention at en hjemløs som er idømt zoneforbud skal syv dage i fængsel for at drikke en kop kaffe med en ven

ikke første gang vi drøfter spørgsmålet om zoneforbud jeg udtalte mig også om reglerne om zoneforbud i det samråd i december spørgeren havde indkaldt mig til og der sagde jeg klart at jeg står inde for de regler vi har lavet om zoneforbud og det gør jeg stadig i sommeren

og sytten så vi nemlig en meget stor tilstrømning af hjemløse til københavn fra andre lande det prægede hele vores hovedstads bybillede og det skabte utryghed blandt befolkningen det problem tog vi hånd om vi indførte blandt andet et forbud mod utryghedsskabende lejre og mulighed for at udstede zoneforbud de regler har virket der er ikke de samme problemer i de københavnske gader som vi tidligere har set derfor har jeg fortsat ikke nogen planer om at ændre reglerne jeg mener tværtimod at de virker efter intentionen

betyder det jo at man ikke må opholde sig i kommunen og hvis man alligevel gør det har

man overtrådt forbuddet uanset om man drikker kaffe eller hvad man gør

man overtrådt forbuddet det forudsættes i

forarbejderne til loven at man i førstegangstilfælde som udgangspunkt skal straffes med fængsel i syv dage det synes jeg er rimeligt der skal jo være en vis afskrækkende effekt ved reglerne hvordan reglerne så er blevet benyttet i den konkrete sag som spørgeren nævner

finder jeg så som nævnt rigtigst ikke at komme ind på for det vil altid være en konkret

skræmmebillede vi kunne med den tidligere lovgivning sagtens fjerne fjerne de lejre som vi også snakkede om på samrådet så når vi spørger de folk som er ude i felten når vi spørger kirkens korshær som driver en varmestue for udenlandske hjemløse

så erfaringerne vokser jo i hvert fald med regeringens hvad jeg vil synes er en hetz på hjemløse og til trods for at der jo ikke kommer flere og det rammer alle danske som udenlandske hjemløse meget hårdt så kan jeg jo forstå at regeringen åbenbart vil fortsætte fortsætte ufortrødent til gengæld kan det godt ske

vi spørger ude i virkeligheden så er det jo fordi de gemmer sig

bange for at sove alene til trods for

det der kunne give dem noget sikkerhed i hvis de var sammen med sammen med andre

selv hvis de ligger alene i et hjørne af byen

zoneforbuddet i den konkrete sag her

set blevet dømt eller ender højst sandsynligt med at få en yderligere bøde på to tusind kr seks måneders yderligere zoneforbud og syv dage i fængsel

han altså fordi han har stået og ventet ved bussen godt nok ikke lige ved siden af busstopskiltet men fem og tyve

om han ville have en kop kaffe jeg synes ærlig talt

prøve at forklare mig hvor langt må man stå fra et busstoppested hvor man venter på bussen ud af kommunen

en kop kaffe med når man alligevel ved at der er ti minutter til bussen går jeg synes det virker som en hetz og jeg synes det virker som

en voldsom måde at reagere på over for hjemløse som

set egentlig bare har brug for for samfundets hjælp med udgangspunkt i i deres præmisser

mange spørgsmål som som jeg af gode grunde ikke kan svare på med så kort tid

for mig handler det om at hvis vi har en lovgivning

så kan vi ikke sige at den gælder så for udvalgte lov er lov og lov skal holdes jeg begræder da meget

fordi en række udenlandske hjemløse er væltet ind

tror godt at herre rasmus vestergaard madsen kan huske hvilken utryghed det gav

ramt af den lovgivning som ministeren selv har været bannerfører for men mener ministeren så også

var intentionen med loven at hjemløse som andré skulle dømmes for

på gaden sammen med en kammerat eller andre sager vi har haft hvor

også nu hvor konsekvensen bliver at man når man faktisk lovligt er i kommunen for at hente sin medicin

på vej ud bliver dømt for at stå ja fem og tyve

fra busstoppestedet er det virkelig den måde vi skal behandle hjemløse på og er det intentionen med den lov som

der er nogle udenlandske hjemløse der kommer hertil og mener

er en konkret vurdering og jeg kan jo ikke stå og

en konkret vurdering der skal foretages men det er rigtigt

jo sørgeligt at det er der det er kommet til men

dybt problematisk at hjemløse jeg har snakket med dem selv både danske og udenlandske på den her måde skal hetzes og nu endda også skal ende med at sidde i fængsel for

have stået et par meter og ingen må så vide hvor

for langt fra et busstoppested vi kommer til at følge den her sag og vi kommer til at presse på indtil vi får lavet en ordentlig lovgivning som tager udgangspunkt i de hjemløse frem for bare

hjælpe ad den vej men man vil jo hellere have borgmesterposten for at genere folk der kører i bil end man vil have socialborgmesterposten det kunne enhedslisten have gjort noget ved men lad os kæmpe sammen for gode forhold for de hjemløse de danske hjemløse det er

i eu kommer rejsende hertil og laver aggressivt tiggeri på gaderne og fylder i vores gadebillede det vil jeg ikke have

ønske om at skabe lovgivningsmæssig hjemmel til at der kan etableres videoovervågning i boligområdet ågården i ishøj kommune der har været udsat for et stort antal bilbrande i

gerne begynde med at sige at de mange bilbrande

er et udtryk for en fuldstændig uacceptabel adfærd som ikke skal tolereres kan kun være enig i at det skal stoppes der er allerede i dag i lovgivningen mulighed for at der kan etableres tv overvågning af boligområder politiet kan således foretage tv overvågning af frit tilgængelige steder med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet når det er sagligt og proportionalt

kan boligorganisationer selv opsætte tv overvågning i boligområder efter tilladelse fra politiet

kommunerne også selv efter drøftelse med politidirektøren tv overvåge områder som ligger i nær tilknytning til et område som tv overvåges af boligorganisationer og det mener jeg er den rigtige løsning og jeg synes også der er rigtig mange muligheder

i den konkrete sag ikke har henvendt sig til politiet vedrørende mulighed for opsætning af videoovervågning men jeg forstår at politiet er gået i dialog med boligforeningen

har politiet jo en lang række øvrige redskaber der kan blive taget i brug hvis der opleves uro i boligområder det kan være øget patruljering anvendelse af mobile politistationer og andet det er selvfølgelig min klare forventning at politiet overvejer om der kan iværksættes tryghedsskabende indsatser i området så borgerne ikke skal føle sig utrygge

ingen der kan være tjent med men som nævnt er

af os der bor på vestegnen ved i hvert fald at det her med

er noget særsyn længere det er noget vi oplever

med jævne mellemrum det er ikke lang tid siden at der også var bilafbrændinger i tybjergparken i brøndby

der har været problemer i albertslund blandt andet i fiskerhusene og

nøglens kvarter og andre steder så det er et meget stort problem

derfor virker det også en smule omstændeligt at man har valgt den procedure at det er noget som politiet nødvendigvis enten skal sætte i værk

hvis der først er nogle lømler der flytter ind i kvarteret eller ser sig sure på nogle mennesker der

jeg ved ikke hvor hurtigt politiet kan træffe sådan en beslutning

overvåge men jeg har bare indtryk af at det er er relativt omstændeligt

træffe den beslutning at opsætte sådan

hvis der vurderes et behov skal

hvis de vil så jeg synes faktisk at der er ret enkle metoder men det

drøftelse her så så folk kan høre at man

kan henvende sig nu har politiet så henvendt sig til boligorganisationen

at overvåge sit eget område

men hvorfor gælder det samme egentlig ikke for en boligforening eller boligorganisation den er jo

en virksomhed hvorfor kan man ikke på samme måde få ret til at overvåge sit eget område

man har de enkelte bygninger

offentligt tilgængeligt område og jeg synes der er en principiel diskussion

jeg synes faktisk der findes hurtige og enkle måder at få det her gjort på hvis det er en alvorlig situation

som ishøj bycenter rødovre centrum eller albertslund centrum

er det jo butiksarkader som er overvåget og som i virkeligheden

der må man tilsyneladende godt overvåge men man må ikke gøre det

lov til at have et kamera ved deres butik og så er

tilgå de her kameraer en anden diskussion jeg synes bare der er noget principielt i at vi om det offentlige rum kan sige at der kan man overvåge

jeg tror faktisk at vi med de aftaler der

hvordan man kan komme de mange bilbrande der har præget området til livs

hvis de får en henvendelse fra en boligforening der ønsker at

konkrete sag ikke har henvendt sig til politiet vedrørende opsætning af videoovervågning men jeg forstår at politiet er gået i dialog med boligforeningen herunder om opsætning af

redskaber som jeg nævnte før

vil man selvfølgelig overveje at tage i brug og det er selvfølgelig min forventning

politiet overvejer hvilke indsatser der skal til af tryghedsskabende karakter så folk kan føle sig trygge

har en bevilling til det hvis politiet siger at de af tryghedsskabende og

der må vi nok sige uden at jeg skal være tolkende på hvad det er

hjem og jeg synes bestemt at det er et uvæsen som

uhyrlige ting også her hen under nytårsaften hvor der blev skudt fyrværkeri af efter politiet ved vildtbanestien ved

uhyre mange problemer derude

jo så bare jeg siger at jeg synes det er

kontakte politiet og få tilladelse fra

dybest set at der er rigtig rigtig mange områder på vestegnen i

almennyttige boligområder der er der

ministeren var indstillet på at give sådan en generel tilladelse tror jeg at der ville komme rigtig mange kameraer

i brøndby strand er jo tryghedsmålinger som som ikke er overvældende

relativt høj tryghed men ser man det i forhold til tryghedsmålinger andre steder i landet så er

til at sørge for at de her mennesker kan leve deres

svært ved at forstå at at ministeren ikke vil give den her

generelle tilladelse når man nu for eksempel hvis man ejer et storcenter

hvorfor skal man så ikke kunne overvåge

en en boligforening hvis boligforeningens

hvis man nu bare gav den tilladelse til boligorganisationerne

boligselskaber kunne få nogle bestyrelser med en formand eller blive styret af nogle som måske kunne have en interesse i at

op af andre grunde det kunne også være at der var nogle man gerne

lidt social kontrol der skulle udføres jeg tror at spørgeren og jeg er ret enige om

i visse boligområder også måske

nogle helt andre værdisæt og normer end både spørgeren og jeg bryder os om

hvad vi åbner for bare sådan sagt som en del

så man får valgt de rette mennesker og ikke nogen der vil afskaffe juletræer eller opsætte overvågning for at

de her utryghedsskabende elementer som vi oplever konstant og hele tiden vi oplever ikke

men vi oplever utryghedsskabende elementer i det her område hvorfor er det så

er ret uenige om det her stræk det er selvfølgelig bare princippet i

jeg vil gerne høre det hvis jeg tager fejl for jeg er ikke bekendt med at vi har boligorganisationer noget sted i landet der har bedt om

bekendt med at det skulle finde sted de steder hvor man virkelig

selvfølgelig skal folk kunne være trygge i deres boligområde og det

og jeg forstår stadig væk ikke den der sondring mellem et

ikke er så må man godt eller hvad jeg synes bare at der

men jeg anerkender da at det er dejligt at der i den konkrete sag nu åbenbart er en henvendelse der måske gør at man kan komme i mål med

så hvis man synes man har en udfordring med tryghed

område man er meget opmærksom på det er godt

spørgsmålet jeg mener således at der kan være behov i for mere tv overvågning af det offentlige rum vi skal så bare finde balancen og undgå unødvendig tv overvågning af det offentlige rum og det er jo der balancen ligger på den baggrund har jeg som som

sendt et lovforslag i høring den enogtyvende december to tusind og atten der blandt andet skal ændre tv overvågningsloven med forslaget lægges der er netop op til en udvidelse af adgangen til

overvågning af det offentlige rum i visse tilfælde det foreslås feks at der sker en udvidelse af mulighederne for hvilke erhvervsdrivende der er lovligt kan tv overvåge visse situationer det foreslås desuden at der indføres en adgang for politiet til i særlige tilfælde at meddele tilladelse til at private kan foretage tv overvågning med lovforslaget og de nugældende regler vil der i min optik være en lang række muligheder for at kunne foretage tv overvågning af det offentlige rum jeg antager på baggrund af spørgerens udtalelser i pressen at spørgeren også ønsker at høre om kommuners adgang til

foretage tv overvågning kommunerne har allerede

kommunerne kan blandt andet under

det lovforslag jeg sendte i høring i december lægges der jo ikke op til at de muligheder ændres

er den rette balance og det skal ses i lyset af at der med aftalen om finansloven for to tusind og nitten igen

foranledning er afsat en pulje til politikredsene til videoovervågning

den gode ting så er der

har lidt afmålte følelser for og det er det lovforslag som regeringen nu kommer med

set fint nok at man går noget ad vejen noget af det jeg ser som udfordringen i det regeringen kommer med er at man jo ikke

længere altså det er sådan et lovforslag hvor man

lige mange forsikringer jeg kunne også forestille mig at

liberale grene af regeringen der har en eller anden religiøs skepsis over

for videoovervågning af det offentlige rum som jeg aldrig helt har forstået men noget af det der kan undre mig er at når man ser på den kommunale overvågning og noget af det som vi jo har diskuteret igennem flere år

der har været et ønske fra nogle kommuner som vi jo så midlertidigt

hjælpe ud af de problemer de havde

kunne få lov til at opsætte videoovervågning og vi var nødt til at gå ind og finansiere det over finansloven så politiet kunne sætte det op er at man jo ikke løser det problem

er baseret på at vi stadig væk herindefra har noget velvillighed og så siger

kommunerne håndtere det og løse deres problemer selv har en god offentlig debat i kommunerne og byrådene om det selv den parkerer man så

det synes jeg er utrolig ærgerligt men nu er tiden jo også kommet til at jeg skal til at stille et spørgsmål og det jeg gerne vil høre om er om med forslaget her

wild west tilstande der i dag hersker på

man se en meget meget stor overvægt af kameraer der

af fornuftige grunde måske ikke hænger helt efter lovens forskrifter

synes i hvert fald at vi kommer et godt stykke ad vejen og spørgeren kender også til det pilotprojekt der har kørt om hvordan det egentlig er vi får tilgang til de her kameraer og registrerer man så at de kameraer ikke hænger helt rigtigt siger man selvfølgelig

rettes jeg tror egentlig vi kan koge det her ned til

at vi jo langt hen ad vejen er enige om

skal have lov til det er det kommunerne eller skal politiet lige ind over jeg

lovforslaget går i den rigtige retning så synes dansk

lovforslag hvis det blev gennemført i

noget der markant ville hjælpe politiet til at få flere kameraer lagt ind i det kameraregister

kameraer lagt ind og det har der været mange årsager til formentlig at mange af de kameraer man gerne vil have er ulovlige

et langt stykke ad vejen

det kun kommuner med penge der kan få sikkerhed

at det er politiet der tager stilling til det og så kan man hænge kameraer op på politiets regning og så

ikke er pengene der forhindrer at får nogle kameraer

skal det være fordi der er et særligt behov for de kompetencer og perspektiver som eksterne konsulenter kan bibringe

helt afgørende for mig at der skal være en grundig faglig vurdering af om de forslag der er kommet fra konsulenterne er realistiske og implementerbare når vi som politikere og ikke mindst embedsmændene i centraladministrationen skal omsætte konsulenternes rapport til virkelighed i forhold til forberedelsen af en ny

har regeringen besluttet at der skal gennemføres en analyse med bistand fra eksterne konsulenter vi har valgt at gøre det sådan at analysen skal bygge oven på de analyser der tidligere er foretaget i politiet vi skal så at sige ikke til at gentage de analyser en gang til som allerede er lavet

derfor er det afgørende at analysen har fokus på konkrete og implementerbare initiativer af samme årsag

skal arbejdet ske i tæt samarbejde med politi og anklagemyndighed

være klog og med blikket stift rettet mod at anbefalingerne giver mening

er det konsulentrapporter jeg er simpelt hen så træt af dem de er dyre

ofte ikke særlig kloge at høre på de bærer præg af at der har været et eller andet tyranni over for vores ansatte hvor der har stået nogle med et eller andet stopur og fundet ud af at det tager så og så mange sekunder at finde noget i printeren og kunne man have brugt den tid bedre

fortalte mig om at der havde været en konsulent for at finde ud af hvordan man kunne gøre det mere effektivt på et andet område

foreslået at man skulle tage gummihandskerne på på en anden måde

jeg er så træt af konsulentrapporter

de bliver en en dårlig undskyldning for at politikere ikke sætter sig sammen og tænker nogle

tanker der rækker ud i fremtiden noget mere visionært

er det også på retsområdet sådan er det også når det kommer til vores politi og

anklagemyndighed så bestiller man nogle konsulentrapporter og

man måske en en bredere længere og mere

da også ærgerlig over at der allerede er sat gang i en ny analyse forud for den aftale der skal skal indgås senere på året men jeg vil så starte med at spørge ministeren om den analyse som ministeren har bestilt

op til at der skal effektiviseres

den sunde fornuft når det så er sagt kan jeg sige to ting den ene er

der ikke er fastsat et mål for eventuelle besparelser eller effektiviseringer

blive klogere og komme hele vejen rundt og se

kan jo også bruges til noget fornuftigt hvis vi gør det rigtigt det skal bare ikke være sandhed

spørge ministeren om det ikke var det man burde gøre i stedet for bare

at lave en eller anden analyse

og komme med nogle ideer til hvordan man kunne organisere arbejdet anderledes

i danmark også i den offentlige sektor i store

må være sådan at man også stikker fingeren i jorden hos

og drøfter med dem hvad mulighederne er her hvis vi skal gøre tingene på

en anden måde jeg tror det er vigtigt at der er et pres også sanktioneret af os politikere

men det skal jo ikke afholde os fra at stikke fingeren i jorden og spørge de mennesker der sidder med

mig over at det er vedtaget at der ikke er et mål for penge der skal findes

ordfører har min holdning været meget klar at prostitution ikke er et almindeligt erhverv

fået en fornyet interesse for sagen fordi regeringen jo netop har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som ligesom skal se på forholdene for borgere i prostitution der har det været meget magtpåliggende for mig at se på hvordan vi kan gøre forholdene for borgere i prostitution bedre og sørge for

der ønsker at forlade prostitution når de har

tusind og tretten på sin facebook rettigheder på arbejdsmarkedet til de prostituerede er socialpolitik og giv prostituerede rettigheder på arbejdsmarkedet som alle andre her i danmark det må vel betyde at

hvor man har ret til at have praktikanter hvor man har ret til at komme i løntilskud og så videre

det samme som ministeren mente tidligere før ministeren blev minister eller har ministeren en lidt anden holdning end at det ikke præcis skal sidestilles hvis man har

liberal alliance altså regeringens koalitionspartner sige at det

erhverv skal heller ikke være det og kan ikke sidestilles med andre erhverv men det er jo ikke ensbetydende med at vi ikke kan bruge redskaber og greb fra andre erhverv

at gøre vilkårene bedre for dem som er i prostitution og det er jo også noget af det som den arbejdsgruppe skal se på i de kommende måneder så kan vi jo godt stå her og have sådan en ordleg om hvad der blev sagt tilbage i to tusind og sytten og tilbage i to tusind og og tolv men jeg vil faktisk i stedet opfordre socialdemokratiet til at komme på banen i forhold til substansen

som i dag står med en meget meget udfordrende hverdag og som har brug for at vi begynder at tage os af dem og at vi sikrer dem bedre vilkår med henblik på

rettighed hvis man er prostitueret eller hvis man har

ret til at have praktikanter over en vis aldersgrænse så har man ret til at lave reklamer så har man ret til alt muligt andet det

jeg ligeglad med hvad den pågældende arbejdsgruppe kommer frem til jeg spørger ministeren og når ministeren har et parti i regeringen

hvis det var deres egen datter eller søster så derfor spørger jeg ministeren igen er det præcis de samme rettigheder man skal have det synes jeg er meget væsentligt og hvad er det man ikke skal

at være i prostitution er ikke et normalt erhverv så synes jeg

det er en latterliggørelse at begynde

jo præsenterer sig som en dansk sexarbejder og som

er jeg enig i at sexarbejde aldrig kommer på linje med andre erhverv

heller ikke hensigten debatten handler om basale rettigheder og ikke absurde scenarier der er ude af proportioner

kontor som det er at arbejde i prostitution derfor spørger jeg om ministeren er bevidst om de skadevirkninger der er ved prostitution ministeren kan jo altid finde en eller anden prostitueret der er glad for sit erhverv

også rigtig mange andre blandt andet i københavn som går på krisecenter fordi de har været i prostitution

med andre ting og det har ministeren bare sagt tidligere både i to tusind og tolv og to tusind og tretten på sin facebook og derfor spørger jeg når man har sagt

engang for at være morsom men jeg er efter ministeren fordi ministeren tidligere har haft den her holdning derfor synes er meget vigtigt hvad ministeren mener og ikke

hvad så de gør absolut ingenting det vi har nedsat en gruppe for er lige præcis at se på hvordan vi forbedrer forholdene også med henblik på at vi får flere ud af prostitution

alt imens gør socialdemokratiet ingenting og har ingen svar til dem som er i prostitution i dag vi leverer svar vi leverer handling

er en tagfat om ord her i folketingssalen

sendt tilbage til iran og herunder oplyse om netop vedtagne eu sanktioner som modsvar på planlagte attentatforsøg i danmark

uacceptable adfærd her her i danmark det ændrer ikke ved at vi fortsat

illustreret ved eus

også danmarks fortsatte støtte til atomaftalen

det er jo dog ikke nogen hemmelighed at

samarbejdet med iran på udsendelsesområdet længe har været meget vanskeligt

iran ønsker således ikke at samarbejde om tvangsmæssige hjemsendelser af afviste asylansøgere fra

ikke på at at regeringen jo fortsat arbejder på at det skal lykkes at få skabt et grundlag for at gennemføre tvangsmæssige udsendelser til

iran herudover

afviste asylansøgere fra iran som udrejser

at sende folk tilbage til deres eget land

det skal være så svært at få de respektive lande som eksempelvis iran og irak til at modtage deres egne statsborgere

for ikke at sige meget uhyrligt at vi står i en diskussion hver eneste gang hvor det drejer sig om at vi ligesom skal indtage dukserollen i forhold til hvad vi kan tillade os samtidig med at de der forbistrede stater

nogle initiativer i gang i forhold til at få vendt den her proces

medmindre de rejser hjem frivilligt og

udrejse har man også en sikkerhed for at man ikke bliver lukket ind i det land man oprindelig kommer fra

kærshovedgård og i fremtiden også lindholm det er jo for at lægge et pres på de mennesker så ja der bliver gjort noget herhjemme men der bliver også gjort noget i forhold til landene blandt andet

det har vi også i andre lande som ikke laver andet

nogle aftaler med iran er det så lidt svært

være med til at vedtage nogle love og fremme nogle ting

at begynde at udvise de her folk

sige til iran at et samarbejde med iran vil afhænge af om de tager imod deres egne statsborgere ligesom man kunne sige at støtten som vi giver til irak i form af at genopbygge landet selvfølgelig afhænger af

de ikke modtager ulandsbistand så kan der være noget med handelsaftaler og

være noget omkring visumpolitik og og jeg vil sige at jeg synes man skal

der overhovedet er men nu rejser jeg jo rent faktisk indimellem rundt i nogle af de her lande som bekendt

iran et problem af flere årsager og de har så også aflyst et

kan jeg garantere for at vi arbejder på alle fronter både i forhold til

at de eneste de eneste der er i stand til

nationalstaten og nationalstaterne i europa man

er åbenbart så meget en snakkeklub hvor der ikke rigtig foregår noget når alt kommer til alt

kunne sige med hensyn til iran at man afbryder samarbejdet med dem

anden form for diplomatisk afvejning hver eneste gang men det kan

det kan være at lægge et pres på de mennesker det gør vi jo så i forhold til udrejsecentrene

skal være rart at være på et udrejsecenter det er netop et sted

både kan blive taget sanktioner i

og som herre christian langballe også selv nævnte

ulandsbistanden som man

at morsø kommune er den kommune i nordjylland hvor den højeste andel af borgere over atten år har en psykiatrisk

to nord den ottende januar

mennesker med psykiske problemer og det er sådan set også en af årsagerne til at regeringen i efteråret lancerede en ny psykiatrihandlingsplan hvor vi afsatte mere end to milliard kroner ekstra til at løfte indsatsen på området en en psykiatrihandlingsplan med tre og fyrre konkrete initiativer på tværs af en række ministerområder i forhold til at sikre en helhedsorienteret indsats omkring mennesker med psykiske lidelser

men jeg glæder mig over at vi heldigvis har fået opbakning til at igangsætte en række af initiativerne herunder også initiativer til den tidligere forebyggende indsats over for særlig

vi i de her år desværre ser en bekymrende tendens til

bremset den udvikling det er vigtigt at sikre at flere børn og unge

for at vi hjælper dem i tide det er også vigtigt at det ikke er postnummeret der afgør hvad det er for et tilbud man får

psykiatrihandlingsplanen afsatte knap hundrede million kroner om året i permanente midler til at udvide og videreføre psykologordningen for angst og depression fordi vi ved at vi med psykologordningen når ud i alle landets kommuner ud til alle de borgere der kan have behov for hjælp vi har også afsat penge til at styrke ppr vi har afsat penge til at udbrede headspace vi har

afsat penge til generelt at

har vi jo også med satspuljen fra forrige år afsat penge til at lave fremskudte funktioner i børne og ungdomspsykiatrien sådan at vi kan styrke samarbejdet mellem den kommunale

på området og den forebyggende indsats og så det der sker i behandlingspsykiatrien og det vil også komme mennesker på

præsenteret en ny sundhedsreform som også vil styrke

diagnosesygdom steget med to og tyve procent det er rigtig rigtig mange for fem år siden

femten af landets kommuner hvor der var over fem

er det ikke femten kommuner der er tallet vendt om

det er en og halvtreds altså over halvdelen

er jo bekendt med de forskellige ting

undre mig over om det så er nok om det er det der får kurverne til at knække om ministeren og regeringen har en plan for

tilbage igen så det hedder femten kommuner der har over fem procent

vi fra folketinget signalerer meget tydeligt at en psykisk

psykisk sygdom ikke er noget man skal stå alene med og at der er et ansvar

begynder det jo at blive interessant for mors

af ministerens initiativer er det som man helt konkret vil mærke på mors nu pakker man det ind i sundhedsreform

og indsatsen over for de psykiatriske lidelser konkret vil kunne mærkes på mors det tror

som også vil være forankret i nordjylland i relation til at få bundet de tilbud der ligger i behandlingspsykiatrien tættere

til gavn fordi vi skal skabe lige adgang til vores sundhedsydelser

tilvejebragt en nærhedsfond på seks milliard kr som vi kan investere i

mere ligesom vi kender det fra psykiatriens hus i silkeborg og som vi kan brede ud til andre kommuner i landet

i vores eget sundhedspolitiske udspil

øge den tid der er tilgængelig for personalet til at udføre en ordentlig og god sundhedsbehandling det er derfor vi foreslår at

styrke nærheden i vores sundhedsvæsen og det regeringen kommer med som det altoverskyggende i dag er så at nedlægge de regionsråd som i den grad har gavnet mors og thy i det danske sundhedsvæsen så jeg tror man skal passe på med

det jeg vil spørge ministeren om er forventer ministeren med de initiativer der nu er vedtaget at det så er nok og at nu vil kurverne knække og gå nedad igen

og tyve som går på at vi skal have vendt kurven og sikret at

psykisk det betyder rigtig meget det økonomiske løft vi har

og tilsvarende med den sundhedsreform vi har præsenteret i dag som også vil skabe et stærkt sundhedsfællesskab omkring mors og thisted og

som bliver udskrevet fra behandlingspsykiatrien og som ender lidt

en kastebold mellem kommune og region

sikre et langt bedre samarbejde

også sikrer at mennesker med psykiske lidelser oplever en større sammenhæng i deres behandling det er at skabe mere nærhed og kvalitet i vores sundhedsvæsen

i høj grad det vi kommer til at investere penge i med sundhedsreformen og

vil regeringen i givet fald foranstalte at et forbud kan træde i kraft

der kan tage hånd om elevernes faglige udvikling

at lærere helt grundlæggende forventes at kende og respektere de love vores samfund er bygget på enhver lærer har lov at have sin egen politiske og religiøse overbevisning men man må som lærer forventes at respektere grundlov og frihedsrettigheder

enhver tid gældende dekorumkrav til læreren

vi har i den seneste samling her i salen drøftet et forslag om forbud mod markante religiøse symboler herunder religiøs hovedbeklædning

fortsat ønsker at det skal være tilladt at bære små religiøse symboler såsom et kors en davidstjerne eller en halvmåne for eksempel i hals eller ørevedhæng ifølge den europæiske menneskerettighedskonvention kan sådanne begrænsninger af udøvelse af religion kun foretages hvis de følger af lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af anerkendelsesværdige hensyn som for eksempel hensynet til at beskytte andres ret eller frihed regeringen mener at lærere når de underviser skal fremtræde neutrale og være objektive over for eleverne det hensyn må anses for anerkendelsesværdigt og kan begrunde en begrænsning i i religionsfriheden efter konventionens artikel niende det ønskede forbud vil imidlertid kun indebære indebære forbud mod religiøs hovedbeklædning og ikke små religiøse symboler med andre ord vil forbuddet alene omfatte markante religiøse symboler og derfor vil det

være bestemte trosretninger der berøres en sådan forskelsbehandling mellem trosretninger kræver et sagligt hensyn et forbud mod religiøs hovedbeklædning rejser også spørgsmål i forhold til grundlovens forbud mod diskrimination på baggrund af religion et forbud vil derfor kræve en nærmere juridisk vurdering regeringen har ingen planer om at forbyde religiøs hovedbeklædning for skolelærere med ikrafttrædelse fra august

sløret i skolen det er jo det vi taler om og jeg synes

et symbol på

et symbol på den islamisme som desværre har

set at der vil være en god og saglig begrundelse for at sige at

det synes jeg vil være rimeligt ligesom jeg faktisk også

institutioner ud fra tanken om at det ikke skal være nogen religiøse renhedsforestillinger der dikterer hvordan man gør tingene i henholdsvis

jeg vil jeg vil godt spørge ministeren

hvorfor det skulle være diskrimination

forbyde sløret al den stund det er en diskrimination i sig selv så det er et

må man bede justitsministeriet lave en

vurdering af

det var den juridiske del af det som jeg vanskeligt kan gå meget mere ned i så er der den sådan pædagogiske del af det dekorumkrav osv som mere hører til

anbefaling at man hverken ifører sig en

et tørklæde eller noget helt tredje men at man når man træder ind

en en diskrimination af kvindekønnet som vi jo genfinder

og kender til de muslimske lande ved jo

jo selv se hvordan tingene har ændret sig i løbet af de sidste tyve år hvor hvor islamismen lige pludselig er blevet en mode som man abonnerer på og som man

gennem symboler som sløret blandt andet er derfor

være ræson i at man overvejer et forbud mod det i

i klasselokalet fordi man træder ind som lærer og myndighedsperson så jeg vil da helt klart anbefale at man gør det at man hverken tager sin

hovedtørklæde på men spørgsmålet er hvorvidt det

df ønsker en juridisk vurdering af det

påvirket af hvorvidt regeringen vil det eller regeringen ikke vil det

og og det lever så at sige i bedste velgående og og kommer til

i den gode retning men jeg vil bare gerne have en tilkendegivelse af at man kan se at der er et problem i

et alvorligt problem for det danske skolevæsen

pålægger det ene køn at dække sig til

jeg synes ikke at det kan være nødvendigt at tildække sig for manden men der er et skridt derfra og til at sige at det skal ulovliggøres og der har regeringen altså ikke nogen

af digitale læringsmidler i folkeskolen

er vores børn og unge rustet til morgendagens samfund sådan fungerer det ikke teknologi har potentiale i forhold til at styrke fagligheden men det skal bruges hvor det giver mening

og ofte skal der simpelt hen bare slukkes for skærmen

vores ansvar for at sikre at eleverne får indblik i teknologi og samtidig finder en rigtig balance mellem at være analog og

tid har der været en del debat om effekterne ved brug af it i undervisningen en rapport fra mckinsey

og femten resultater indikeret blandede effekter ved brug af it en nyere rambøllevaluering af it i folkeskolen fra to og atten viser derimod at et flertal af lærere og elever

kan it bruges til at differentiere undervisningen evalueringen viser også at kvaliteten af de digitale læringsmidler er steget de senere år evalueringen fremhæver også en række udfordringer blandt andet i forhold til i endnu højere grad at sikre en høj kvalitet og den rigtige brug af digitale læringsmidler hvordan kan vi eksempel sikre et bredt og rigtig godt udbud digitale læringsmidler vi lancerede for knap et år siden en handlingsplan for teknologi i undervisningen som igangsatte en række initiativer her og nu blandt andet med henblik på at udvikle en faglighed for teknologiforståelse i folkeskolen men vi skal også kigge længere frem derfor vil jeg komme med et oplæg til en langsigtet digitaliseringsstrategi på undervisningsområdet som optakt til denne strategi vil jeg gerne gøre status for og lægge op til en bred debat om it i undervisningen derfor vil jeg i foråret invitere

til en bred debat om it i undervisningen

og nitten vil regeringen så præsentere et oplæg til en strategi hvordan vi bruger teknologi i undervisningen frem

fem og tyve en strategi som understøtter at vi kan udnytte teknologiens mange muligheder hvor de giver mening i forhold til at gøre børn klogere

når ministeren henviser til rapporten fra

beskriver den ganske rigtigt at der er

stor tilfredshed og at man har en oplevelse af at det her virker godt

nu foreligger mere og mere dokumentation

fra canada usa england irland

læringsmidler faktisk har en kontraproduktiv indvirkning på børns læring altså at at læsning og notatteknik på digitale medier faktisk har en en negativ virkning på børnenes hjerners udvikling og deres evne til at lære så bliver jeg jo bekymret når jeg så hører ministeren tale om en en plan for hvordan vi skal bruge det digitale og så har jeg brug for at høre en anerkendelse af at den bekymring skal vi også tage højde

der faktisk er nogle negative effekter ved brugen af det digitale

understøtter børnenes udvikling og børnenes evne til at lære

bekymret på visse områder

kritiseret kommuner som kun indkøber læringsmateriale som er digitalt fordi det er sådan at man stadig væk hvis man skal læse længere tekst og fordybe sig

gør det bedre i en bog eller på papir sådan er det men

tekniske færdigheder i matematik og dansk

hvad det er for en en situation og der er situationer

i forhold til børns hjerners udvikling

de digitale hjælpemidler alt for meget og så kan det godt være at det kan være smart og at det kan give noget

differentiere undervisningen ved at bruge digitale

have ministeren til at bekræfte at

i forhold til hvor man bruger digitale værktøjer

at de digitale værktøjer ikke kan have en positiv effekt på nogle områder

ministeriet nu vil gå i gang med

det ikkedigitale og den neurologiske udvikling af børns hjerner få en væsentlig plads så vi er sikre på at vi tager højde for den bekymring så vi ikke bare understøtter en fortsat digitalisering

fuldstændig bekymringen i forhold til

værktøjer og ikke sørger for både at tage hensyn til

eksempel læser eller skal fordybe sig

teknologien skal ikke

hele rammen for læring og undervisning det er vi